det på de tre år

det er det

og

studere i i deres

så er der

at omkring fem og

som langt vil

man

tak jeg

for at man

indsatsen

to lovforslag

gymnasiale

de

karakterræs i folkeskolen

i høj grad fremstå som uoverskuelige for elever og forældre må man da gå ud fra når man læser høringssvarene og det vil stille meget store krav til en uu vejledning

arbejder i øjeblikket med langt færre ressourcer

de relativt mange unge som skal have individuel vejledning det er samtidig synes

jeg stærkt beklageligt at man med ændringen bringer elever i folkeskolen i den situation at de kan betragtes som ikke at have bestået folkeskolen

børne og kulturcheferne bemærker i deres høringssvar et afgørende brud med hele den danske skoletradition

indeholder efter enhedslistens opfattelse også en række yderligere problemer indskrænkningen i antallet af studieretninger er efter vores opfattelse alt for kraftig og den helt konkrete udformning af fagrækken i studieretningerne betyder at både de kreative fag med undtagelse af musik

vil blive ganske hårdt ramt

en betydelig indskrænkning i antallet af studieretninger

ville blive åbent for dispensationsmuligheder når vi nu ser den konkrete lovudformning

at det bliver meget snævre rammer der bliver for dispensationer hvad der også ligger rigtig mange bemærkninger om i høringssvarene vi synes ikke at det er fornuftigt at man gør matematik

obligatorisk for det store flertal af gymnasieeleverne vi bryder os ikke om at prøvekaraktererne på grundforløbet nu skal tælle med i det samlede eksamensresultat vi synes

urimelig konstruktion at gsk karaktererne fremover kun kan tælle med i karaktergennemsnittet hvis de trækker snittet ned og vi er heller ikke tilfredse tilfredse med en række af de ændringer der gennemføres på hf det gælder ikke mindst

de lange videregående uddannelser og det gælder de nye muligheder der er for optag på hf direkte fra niende klasse

det er rigtig ærgerligt fordi vi

positive over for

forslag der ligger om indførelse af projekt og praktikforløb

fremover kan komme ind på hf direkte fra folkeskolens niende klasse så deler vi den bekymring som ikke mindst repræsentanterne fra erhvervsskolerne giver udtryk for

vil være med til at trække unge væk fra erhvervsuddannelserne man kan sige at det jo er dobbelt hensyn vi skal først og fremmest sørge for en god hf og der synes vi som sagt at der ligger fornuftige elementer men kombinationen med den direkte adgang fra niende klasse tror vi kan få en rigtig uheldig konsekvens

står vi over for en uhyre problemfyldt reform jeg tror at der meget hurtigt vil vise sig et behov for at den må ændres igen

jeg antager det er fremgået

højt gymnasierne

ændret fremover for det kræver fremtidens samfund og et af de steder vi

så er der det med friheden vi vil gerne tildele de gymnasiale uddannelser langt mere frihed til selv at tilrettelægge studieretninger undervisningsformer eksamensformer for den sags skyld og også undervisningsforløb vi tror på at frihed giver ansvar så den enkelte uddannelsesinstitution kan skabe sit eget bedste ud fra de lærere og de elever

nævner jeg så alt det her som vi i alternativet ønsker os af de gymnasiale uddannelser

fordi vi står her i dag og sambehandler l otte og halvtreds og l ni og halvtreds og jeg prøver

om vores

visioner for de gymnasiale uddannelser

hvorfor det er at alternativet ikke kan støtte op

de her to lovforslag og om gymnasiereformen det kan vi ikke fordi vi

på at vi skal øge karakterræset

ret uoverskueligt adgangskrav til

de gymnasiale uddannelser fra folkeskolen vi gør det heller ikke gennem at karakterer fra grundforløbet tæller med i gennemsnittet

også tæller med i gennemsnittet men kun når de tæller ned vel at mærke

vi tror på at samfundet om tyve år er markant anderledes end samfundet er i dag og derfor giver det ikke nogen mening at målrette de gymnasiale uddannelser primært mod de naturvidenskabelige videregående uddannelser sådan som vi ser det i den her gymnasiereform fordi der er en skæv vægtning af studieretningerne der er i hvert fald i forhold til stx som eksempel seks studieretninger der er målrettet de naturvidenskabelige uddannelser

fire der er målrettet de kreative kunstneriske

er målrettet samfundsfag vi kan heller ikke støtte aftalen fordi vi mener

ungdommen skal være med til at skabe det samfund som de drømmer om blandt andet gennem det frie valg af uddannelse frem for at lukkes ind i et uddannelsessystem som helt tydeligt primært ønsker at tilgodese erhvervslivet

aftalen fordi vi savner dannelsens plads og væsentlighed i den her aftale og det er uagtet at der er skrevet mange gode ting om dannelse ind i selve aftaleteksten for det er der faktisk og det var jeg meget

over da jeg læste det men samtidig har man afskaffet fag som netop havde fokus på blandt andet tværfaglighed og samarbejde som i vores optik handler om dannelse

med nogle af de andre partier men man afskaffer at

men at de timer bliver frataget et tværfagligt fag og lægges over i fagfagene synes vi er rigtig ærgerligt for

synes det sender et signal om at tværfagligheden er mindre

at

og

til de

uddannelse og

om